vil fremgå af folketingstidende DK

vi

på danmarks vegne vi ønsker at sikre vores

meget hurtigt

flere job

viser at vi har den laveste ledighed i mere end fire år

på fremtiden familier og virksomheder er optimistiske og vi ser en vis bedring på boligmarkedet

at det går bedre i udlandet men det viser også at regeringens politik skaber resultater og det arbejde vil den nye sr regering naturligvis fortsætte

der bygger på værdier om et solidarisk velfærdssamfund med lige muligheder for alle

gratis og gode uddannelser

en politik i balance

sikrer at der er styr på økonomien og hvor vi samtidig har tilrettelagt den økonomiske politik sådan at vi har mulighed for at bruge lidt flere penge på vores offentlige sektor

stærkere danmark og et solidarisk danmark

er i en aftale om erhvervsuddannelserne

og det vil vi selvfølgelig forbedre vi

på produktivitetskommissionens anbefalinger

sådan at virksomhederne har bedre muligheder for

og virksomhederne

dansk demokrati

vi har en solid tradition for at samarbejde bredt

i nullerne så vi at den ensidige blokpolitik var til skade for danmark siden to tusind og

til et fortsat godt samarbejde og et bredt samarbejde her i folketinget et samarbejde om at udvikle danmark

har haft en afgørende indflydelse på regeringens hidtidige politik som nu forlader regeringen og det sætter sig ikke i nogen forandring det er lidt svært rigtigt at blive klog på men i hvert fald har vi fået en ny regering og og frem for at være polemisk om om

og den kadence hvormed man besøger vores

en glæde over det og også et ønske om

ministrene hurtigt kommer i i arbejdstøjet

man må jo bare stilfærdigt konstatere

er der jo en række problemstillinger der presser sig på og som er er uløste der er fortsat arbejdspladser der forsvinder senest så vi

nogle af slagterilukningerne der er problemer ude i landdistrikterne hvor man har svært ved at låne til at bosætte sig til at erhvervsudvikle

politiforbundet udtrykke det synspunkt

på christiania som det gjaldt i gamle dage men også andre steder og det blev så mødt af en minister for

by og land og norden og alting som sagde sådan er det nok cirka

med velfærdsturisme der presser sig på vi har vendt det nogle gange børnechecken helt konkret

må jo bare konstatere at de problemer er

derfor vil jeg så bare og det kommer der ikke meget spørgsmål ud af

var blevet ramt af en krise som havde ramt danmark hårdere fordi der var overophedning konkurrenceevnen var mindsket tyve procent på på ti år

har de udfordringer en for en og har også løst mange af dem og

som også har påtaget sig et ansvar

ansvar fremadrettet jeg ser da også frem til den kommende tid jeg har bemærket at venstre siger at de mangler svar fra regeringen

er kommet mange svar fra regeringen men jeg håber da på at venstre

hvad man har tænkt sig gøre på som beskæftigelsesindsatsen hvor man jo gerne vil spare mange penge vi mangler et bud på hvordan skattepolitikken skal være hvor man jo sådan skyder med spredehagl og gerne vil sænke alle skatter men glemmer at fortælle hvordan det skal finansieres

hvordan nulvæksten egentlig skal realiseres hvordan den offentlige sektor skal se ud når man skal have nulvækst så jeg ser frem samarbejde med venstre jeg er glad for det vi har haft og håber at venstre også

med nogle gode ideer til hvordan tingene skal løses frem for bare

en vækstpakke som jo i al sin enkelhed gik ud på at vi på venstres forslag fra de forudgående finanslovsforhandlinger

og kontanthjælpsreformen i danske arbejdspladser det var en tanke som regeringen til en start var imod men det endte jo præcis med det

lagt op til og vi investerede dem i målrettede skatte og afgiftslettelser

statsministeren om hun vil være indstillet på

se en fremtidig beskæftigelsesreform og en vækstpakke

i en sammenhæng sådan at vi reformerer beskæftigelsesområdet forsøger

lade os inspirere af de lande som bruger væsentlig mindre end vi gør i danmark og investerer de penge vi i fællesskab måtte kunne trække ud af det område i målrettede skatte og afgiftslettelser det er et konkret forslag

at regeringen vil komme med et udspil i forhold til ændringer på beskæftigelsesområdet men regeringen har ikke

sig fast på et eller andet tal vi skal finde

finde ud af hvordan det beskæftigelsessystem

så måske kunne vi starte med den

hvor vi lytter til parterne som jo også er dem der skal implementere noget af det her

der skaffer flere mennesker i arbejde og behandler mennesker som de individer de nu engang er

fra venstre måske i dag i morgen eller en

in altså om et tilsagn på det man kunne kalde et koncept som vi udviklede sidste år da vi vækstpakke i nemlig at vi har en samtidig øvelse hvor vi ser på beskæftigelsesområdet

det godt være at statsministeren har en mindre ambition end jeg har om hvor mange penge der kan trækkes ud det må vi jo så diskutere

su og kontanthjælp regeringen var imod

regeringen er bagud på grund af alle de her ministerskifter vandplaner ligger og sejler der

ny minister det hele er aflyst europapolitisk aftale ligger

er kommet en ny minister det hele er udskudt børnechecken ligger og sejler

kunne vi måske også lige så godt springe den her mellemregning over og blive enige om at nu går vi på jagt efter nogle beskæftigelsesmillioner eller milliarder og

hvordan vi kan indrette vores beskæftigelsessystem og der kan sikkert godt laves nogle ting om som sikrer

med at sige at de kan finde tre milliarder

en plan det er højst en skitse tegnet med løs hånd

og investerer det provenu man så måtte blive enige om findes i målrettede skatte og

kan få noget svar på det er jeg egentlig lidt ærgerlig over

vil være at vi nu tager naturlige skridt i forlængelse af den fine lille aftale vi lavede sidste år at vi får fokuseret på de energiafgifter der tynger dansk konkurrenceevne at vi får taget et yderligere skridt i forhold til målrettede punktafgifter og afgifter der hæmmer vores erhvervsliv at vi får set yderligere på det problem vi har i bunden af indkomstskalaen vi gjorde noget ved det i finanslovsforhandlingerne men ikke nok som gør at det for for mange mennesker ikke kan betale sig at arbejde og at vi derfor har den situation

oplever at der kommer flere østeuropæere til danmark og tager beskæftigelse som i princippet kunne have været løftet af de stadig flere kontanthjælpsmodtagere som er fuldt arbejdsdygtige og som

vores tegning og og jeg håber da virkelig at en regering der nu har skrællet sin

har haft i regeringen af bliver manøvredygtige på det her så vi kan lave en aftale

så ikke sige inden for de sidste ti sekunder at når statsministeren siger

er forsinket så passer det jo ikke vi stod her for en måneds tid siden og spurgte

administrerer i strid med vedtaget dansk lov problemet er uløst

ikke fremsat noget lovforslag der har ikke været nogen substantielle forhandlinger regeringen har endnu ikke lagt et papir frem der viser hvilke alternative modeller der kunne være og som afviger fra den model som regeringen administrerer efter udenom folketinget og nu har administreret efter i snart ni måneder

en lidt forskellig tilgang til det her

har været lidt skæv i mange år også da

ikke rigtig fik ryddet op

ekspertudvalg til at kigge på så skal parterne inddrages selvfølgelig skal de det

men jeg skal medgive herre lars løkke rasmussen at vi

med at tænke på et tal

at de arbejdsløse har bedre mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet gerne i varige job hvordan sikrer vi en mere målrettet

større respekt for de arbejdsløse

vi troede egentlig at vi havde en regering som havde en politik og jeg spørger jo til nogle politiske signaler jeg beder ikke statsministeren om

på et tal

indstillet på at bringe det provenu i anvendelse i forbindelse med en vækstpakke hvor vi investerer i danske

varigt job hvordan kan

som de mennesker med de kvalifikationer de har

kan samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene forbedres så vi sikrer at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for

men vi starter ikke med at tænke på et

når nu statsministeren siger at det

svare lidt mere imødekommende på det når man tænker på den nye parlamentariske situation og de flertalsmuligheder regeringen har i det her folketing

hvis vi skal lave en vækstpakke der spreder optimisme i dansk erhvervsliv og blandt danskerne i foråret har jeg svært ved at se at at regeringen og

jeg udtrykker nu et ønske om at se de her ting i en sammenhæng og så håner statsministeren mig bare statsministeren må da være i stand til at svare på det enkle spørgsmål hvis man når eksperterne har talt og når regeringen har tænkt sig om

som frigør et beløb stort eller mindre er regeringen så indstillet på at bruge det provenu målrettet i forhandlinger om en vækstpakke

så er vi jo godt inde i ydelserne i hele dagpengesystemet

når venstre nu har tænkt på fire milliard kr

hvor der skal spares

har nu haft flere omgange til at svare på det

skal spares fire milliard

jeg tror der sidder rigtig mange mennesker som enten er arbejdsløse eller måske frygter at de kan blive det og

venstre vil spare på beskæftigelsessystemet fire milliard

samarbejde det håber vi der kommer men

vi så de her brede smil på amalienborg slotsplads da den såkaldt nye regering

for offentligheden men sagen er jo at bag

de her meget brede smil som vi alle sammen var vidne til i går gemmer der sig

en historie og nogle realiteter altså seks og tyve

har der nu været tre ministre i et ministerium

det betyder at i en lang række ministerier

ministrene siddet i gennemsnit under ti måneder

tænke på at det jo i sagens natur er sådan at når nye ministre skal køres ind tager det noget indkøringstid

det jeg synes er naturligt at spørge statsministeren om under

spørgetime som den her efter det der er sket

grundlæggende problem for vores demokrati og for vores folkestyre at der er så mange ministerrokeringer på så kort tid

i forhold til den rytme og det politiske arbejde der skal være og det samarbejde der skal være mellem regeringen og folketinget

og det har også betydet rokader

træde helt ud af regeringen

om de ønsker at sidde i regeringen eller ej og sf har nu truffet det her valg

nogle af de store rokader der henvises til her

statsministeren skal selvfølgelig ikke gøres ansvarlig for at der er en minister der bliver ramt af sygdom det siger sig selv men statsministeren er jo ansvarlig for om den regering hun satte sig i spidsen for tilbage i efteråret to tusind og elleve er en regering der får tingene til at glide tingene til at fungere også i et omfang så man holder sammen på det kollektiv man nu altså har valgt at stille sig i spidsen for derfor må jeg spørge statsministeren i dag om statsministeren føler et ansvar for den situation hun har bragt danmark i om hun føler et ansvar for at vi altså har et kaotisk foretagende set udefra når man kigger

ministerrokeringer der er sket og hvor der altså er tale om

sidder ministeren i gennemsnit under ti måneder og så kommer der en ny minister til

tidligere statsministers problem at konservative skiftede formand

hans ansvar ikke rigtig et parti må jo gøre som de vil man kan skifte formand og det betyder selvfølgelig noget for en regerings sammensætning sådan

jeg skal nok påtage mig ansvaret for rigtig mange ting

bruger her i spørgetimen forklaringen at der nu kommer forhandlinger på et område og så bliver forhandlingerne

ikke ville se det som noget problem hvis man de næste en

er helt fint og ikke noget problem det er da grundlæggende et problem for vores demokrati

vi har da alle sammen en interesse i at det fungerer rent professionelt og at de

for at vi gør for meget at vi er gået reformamok at vi laver for meget og andre gange

deres eget tydelige sprog i torsdags

mange nyheder der var vigtige

at tale om og et fornuftigt resultat som jeg egentlig synes

kun at tænke på kortsigtet profit uden at tage hensyn til de mennesker og det miljø som

på en række afgørende beslutninger i dong jeg synes det er deprimerende at en socialdemokratisk ledet regering har stået i spidsen for det her salg men ud over at salget i sig selv er en alvorlig fejl synes jeg også at forløbet har vist en

for de mennesker som har bragt den til magten i ugerne op til

var lodret imod at sælge til goldman

og en række andre tidligere socialdemokratiske ministre var ude at

i både det socialdemokratiske i sfs og for den sags skyld de radikales bagland

regeringen parat til at lytte til den bekymring og kritik som danskerne udtrykte nej

kritikken fra vigtige stemmer i sit eget bagland nej

udskyde beslutningen så vi kunne få en ordentlig demokratisk debat

helt utrolig arrogance og jeg egentlig gerne spørge statsministeren i dag mener statsministeren at de eneste som har forstået dong sagen her og salget til goldman

billede der er blevet tegnet i den her debat

som betyder at vi nu har mulighed

at investere at dong har mulighed for at investere i grøn energi og dermed også

de arbejdspladser vi så gerne vil have flere af

at fru johanne schmidt nielsen nærmest har talt om at det er udemokratisk det gjorde hun ikke her men det har hun gjort i

at det her er en beslutning som har været kendt siden den anden oktober to tusind og tretten at regeringen og en meget stor kreds af forligspartier er enige om den her beslutning at der har været stillet en hundrede og fire og tres spørgsmål i to samråd til finansministeren

at se at det er en sag der ikke er belyst og som ikke har været debatteret men jeg skal også bare minde om at folketinget er fuldstændig legitimt valgt til at træffe beslutninger og den her beslutning har vi truffet med et meget stort

der er særlig mange danskere der er enige med regeringen og med statsministeren i at regeringen ikke skulle have optrådt arrogant i den her sag dong sagen viser jo at danskerne er meget skeptiske over for ideen om at sælge ud af strategiske dele af vores

fælles ejendom det forstår jeg godt erfaringerne fra andre udsalg af statslig infrastruktur er mildest talt ikke noget at skrive hjem om det har hver gang kostet danmark mange penge og

kan vi være sikre på at regeringen ikke kommer og vil sælge andre statslige selskaber eller dele af dem til kapitalfonde og udenlandske banker

selskabet der administrerer blandt andet nemid og dankortet har en særlig konstruktion men altså nationalbanken ejer jo dele af det

til at bidrage til finanskrisen

den finansielle sektor både i danmark og i det eu som fru johanne schmidt nielsen jo

diskussion

schmidt nielsen starter med at sige at vi sælger ud

jeg oprigtig talt bekymret for om det saglige grundlag har været til stede og jeg tror

hvorvidt vi skulle sælge dong

om at vi skulle sælge dong det vil sige at staten ikke skulle eje mere end halvdelen af dong

en kapitaludvidelse på en lille del af dong hvorfor

grøn energi og skabe flere arbejdspladser i danmark så jeg håber også at enhedslisten og

i debatten om den her

vores betalingsservice bliver solgt til en privat udenlandsk kapitalfond

nu kommer et svar kan statsministeren garantere at nets ikke sælges til en udenlandsk

holdninger til hvor meget man skal gribe ind i den private ejendomsret

tanker om ændringer i den regulering

jo fortsætte ufortrødent jeg vil sige at

at man nu ikke går ind i en skræmmekampagne om dankort

offentliggjorde i går om den nye regerings politik der var ikke meget ny politik i den nye regerings politik

hører gentaget hele tiden statsministeren gentog det også i dag

og bedre velfærd

vi skal have et arbejde og vi skal have det bedre sådan fortolker jeg det det kan vi jo alle sammen gå ind for men jeg synes egentlig det kunne være interessant her i dag at få gravet lidt ind under hvad der ligger i det når regeringen siger flere jobs og bedre velfærd jeg hørte for eksempel også at statsministeren for lidt siden i sin indledning til debatten her i dag sagde vi går ikke ind for nulvækst vi går ind for mere velfærd

altså både bedre velfærd og mere velfærd

at hvis vi vil blive ved med at være et af de mest velhavende lande i verden have en stærk økonomi og mindre gæld kan vi ikke blive ved med at have verdens største offentlige sektor og verdens højeste skattetryk derfor tror jeg vi kommer til at diskutere med hinanden

velfærd egentlig er

flere og højere offentlige ydelser eller er velfærd ikke snarere at vi skaber et samfund hvor flere kan klare sig selv hvor flere har et arbejde i den private sektor hvor de ikke behøver at gøre brug af de offentlige ydelser

er det vel ikke et spørgsmål om at vi skal have bedre velfærd

mere offentlig velfærd men snarere at vi skal flytte nogle af ressourcerne

arbejdspladser i danmark og det er også derfor jeg vil have lov til at glæde mig lidt

når landet har været ramt af den alvorligste krise siden anden verdenskrig

være med arbejde forsørge sig selv men samtidig skal det også være sådan at hvis man så har brug for samfundet hvis man bliver arbejdsløs hvis

folkeparti har valgt at vi kan skære i den offentlige sektor fremadrettet

i form af bedre sundhedsydelser undervisning til deres børn pasning og pleje af ældre medborgere som danskere i et velfærdssamfund egentlig forventer

og hvor vi samtidig får mulighed for år for år at få en bedre velfærd

har en effekt også på arbejdsudbuddet på sigt det skal vi naturligvis glæde os over og jeg glæder mig over at statsministeren har tilsluttet sig de reformer som vi gennemførte og som har den høje effekt som statsministeren omtaler men det går jo ikke

for mere velfærd hvis statsministeren er enig med mig i at den bedste velfærd får vi ved at flere kan klare sig selv

flere får job i den private sektor så må målet vel også være at den offentlige sektor fylder mindre

som en borgerlig regering ville have gjort

blandt andet det konservative folkeparti om nogle af de her ting og det er vi meget glade for men selvfølgelig

tror man skal passe på med at sige noget andet

det vigtige i den her samtale

det konservative folkeparti som skylder et svar

i vk regeringen som uomtvistelig er den reform der har størst betydning for dansk økonomis udvikling den var statsministeren jo imod statsministeren gik jo til valg på at vælte den men måtte så acceptere at den blev gennemført alligevel

midt i denne debat om privat kontra offentlig

at finde muligheder for at give skatte og afgiftslettelser til erhvervslivet så vi på den måde kan skabe vækst i danske virksomheder og flere private jobs så flere danskere kan klare sig selv uden offentlige overførselsindkomster og flere virksomheder kan tjene penge til danmark er det det vi skal koncentrere os om

første andet tredje fjerde svar på alting og sådan ser vi ikke på

ligesom vi har tilrettelagt vores reformer som også handler om andre ting end skat fordi andre ting også betyder noget for

her drøm man har fået opfyldt hvorefter man ikke har jobbet længere fordi ens eget parti siger kontrakten op træder ud så ryger man tilbage i folketinget og alligevel

eftervederlag ikke engang den afgående skatteminister herre jonas dahl kan finde nogen logisk forklaring på det her men det kan statsministeren åbenbart

tage til efterretning jeg vil gerne bore lidt i

et land i balance og at danmark er et land i balance ikke mindst takket være de tiltag som regeringen er kommet med hvordan kan man påstå at vi er et land i balance når vi har et ufatteligt højt antal mennesker på passiv overførselsindkomst langt langt højere end for eksempel svenskerne når vi har udsigt til en af de laveste vækstrater

børn af dårligt uddannede forældre som er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse er faldende

hører liberal alliance tale mest om men man kan være helt forvisset om at regeringen vil arbejde på at gøre op med de ubalancer som desværre stadig er i danmark

end noget som helst andet for hvor man ender i danmark

er enorm ulighed i sundheden

også derfor jeg ikke tror på at man bare kan sætte skatten ned og så skal det hele nok blive godt som liberal alliance mener

at antallet af folk på overførselsindkomst er markant faldende eller at den har ført til at antallet af børn af dårligt uddannede forældre som er i stand til at tage en ungdomsuddannelse

så kan politikken jo ikke være i balance og målene åbenbart heller ikke være i balance men

at jeg siger det her resultaterne taler for sig selv resultaterne

af krisen også sammenlignet med andre lande

og gå i gang med at rydde op

gå i gang med at rydde op i forhold til folkeskolen så vi sikrer at vores børn fremadrettet lærer noget mere gå i gang med at sikre at de psykisk syge får en bedre behandling og gå i gang med at sikre at der er styr på økonomien jeg kunne blive ved jeg tror ikke tiden tiden tillader det

markant vi har ikke fået gjort op med den negative sociale arv markant

er da et problem at man har mulighederne at man

kan se at andre lande kan gøre det meget bedre man

også bruges andre eksempler der lykkes man med tingene der får man antallet af folk

at vores folkeskole sådan at den sikrer at vores børn lærer mere at helt fra starten får mere tid sammen med deres dygtige lærere at de får mulighed for at lære på andre måder

børn skal lære så meget de kan og at vi selvfølgelig også bruger det som en løftestang til at gå op imod den negative sociale arv som desværre

espersen zenia stampe ole sohn og tom behnke og der kan stemmes nu

måske en idé at minde medlemmerne om at vi sædvanligvis stemmer klokken fjorten her

er der flere der ønsker at afgive stemme det kan jeg se der er en enkelt der gør så slutter vi afstemningen for stemte fire og halvfems

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v seksten

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte fire og halvfems

er forkastet der er stillet forslag om at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

højtuddannet arbejdskraft med erfaring og kompetencer til at arbejde globalt derfor skal det være attraktivt som dansk studerende at tage på udlandsophold lige så vigtigt er det dog at vi sørger for at tiltrække internationale studerende til danmark for det første fordi internationale studerende er en væsentlig del af et internationalt studiemiljø for det andet fordi de internationale studerende fungerer som gode ambassadører for universitetet der tiltrækker andre studerende og forskere for det tredje fordi dansk erhvervsliv har brug for internationale samarbejdspartnere og ambassadører der kan åbne døre til de nye markeder og nye muligheder når internationale studerende som har været på studieophold i danmark fortæller om danmark i deres hjemland øges kendskabet til danmark og derigennem øges antallet af internationale studerende på danske universiteter på lang sigt kan det øge antallet af

arbejdstagere i danmark vi behandler her

er at give universiteterne større frihed til at styre styre trafikken af udvekslingsstuderende ind og ud af landet således at universiteterne fremover kan invitere flere udenlandske studerende end de sender danske unge ud i verden det glæder vi os over i venstre med lovforslaget fastholdes det såkaldte balanceprincip der blev indført af vk regeringen reglerne lempes dog således at universiteterne nu blot skal sørge for at der er balance i importen og eksporten af studerende over en periode på tre år samtidig med at universiteterne får mulighed for at invitere flere udenlandske studerende end de sender ud hvis de

betaler for de overskydende studerende med lovforslaget vil universiteterne stadig kun få taxametertilskud til det antal studerende som de sender ud dette vil give universiteterne et klart incitament til at arbejde for at flere af deres studerende rejser ud året efter men de får samtidig friheden til at tage flere internationale studerende ind end der er danske der rejser ud det mener vi i venstre er positivt dermed afviser venstre også

omvendt studenterårsværk hvor der skulle gives tilskud efter danske studerendes optjening af merit under studier i udlandet mens udenlandske gæstestuderende til gengæld ikke udløste tilskud det forslag vil uden tvivl fjerne ethvert incitament til at tiltrække internationale studerende og derfor er vi i venstre glade for at regeringen har lyttet til universiteterne og venstre og har taget dette forslag af bordet venstre støtter regeringens overordnede målsætning om en øget internationalisering af de danske uddannelsesinstitutioner vi ønsker grundlæggende at vi får flere internationale studerende til de danske universiteter samtidig er det helt centralt at universiteterne har de nødvendige redskaber

at uddannelsen er en del af et internationalt miljø

ønsker socialdemokraterne at styrke studerendes internationale udsyn både ved at flere danske studerende i løbet af deres uddannelse rejser ud i verden og bliver inspireret men også ved at gøre det nemmere og mere attraktivt

med det her lovforslag som vi nu behandler gør vi overordnet to ting for det første

forbedrer vi rammerne for internationaliseringen af danske uddannelser og for det andet

justerer vi lidt på reformen af studiegennemførsel hvad angår international studentermobilitet

være balance imellem hvor mange studerende fra udlandet

studieophold og hvor mange egne studerende der er sendt på studieophold i udlandet

balanceprincippet sørger for at vi ikke finansierer flere studerende fra udenlandske uddannelsesinstitutioner på studieophold i danmark end andre lande finansierer studerende fra danske uddannelsesinstitutioner

studieophold i udlandet

balanceprincippet ikke været helt let at håndtere i praksis og det har betydet at danske uddannelsesinstitutioner i en årrække har modtaget flere studerende fra udenlandske uddannelsesinstitutioner end de har sendt danske den anden vej

men som noget nyt giver vi institutionerne mulighed for at optage studerende ud over balancen det må de gøre i det omfang de vurderer at det er hensigtsmæssigt og vigtigt i forhold til deres internationale samarbejde

giver vi universiteterne og de maritime uddannelsesinstitutioner en tre årig periode til at planlægge deres udviklingsaktiviteter det vil sige at den økonomiske balance mellem ind og udgående studerende skal være udgiftsneutral over perioden to tusind og tretten

ønsker vi altså at skabe større fleksibilitet i forhold til balanceprincippet

lovforslag også justere reformen af studiegennemførsel og det gør vi nu ved at åbne for muligheden for at de institutioner der ønsker det får bedre tid til at implementere reglerne om automatisk tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for de studerende der allerede går på uddannelsen oprindelig var planen jo at de nye regler skulle træde i kraft for alle nye

allerede indskrevne studerende per første september to tusind og fjorten men i høringen har universiteterne givet udtryk for at det var for kort tid til at kunne informere og inddrage de studerende

ændre deres studiemønster fra det ene semester til det andet

set fortsat at det er rimeligt at forvente at alle de studerende som har søgt ind på en heltidsuddannelse også deltager i uddannelsen på fuld tid men ved at udskyde den automatiske tilmelding til fag og prøver med en år frem til den første juli to tusind

giver vi altså uddannelsesinstitutionerne lidt længere tid til at ændre kurs og give vejledning til de studerende som er kommet ud af takt med deres uddannelsesforløb

støtte til de danske studerende der bliver uddannet uanset om universiteterne uddannede dem i danmark eller fandt ud af at sende dem til

udenlandske universiteter hvor de så kunne få deres uddannelse

vi har også tidligere hørt at venstre ikke brød sig om det så derfor

ikke til noget det havde ellers været en ubureaukratisk enkel

holde fast i den bureaukratiske måde som det

at man ikke har levet op til det og at man ikke

er sådan set tilfredse med at

i det her forslag siger at det nu skal overholdes

udvalgsarbejdet er hvad man så stiller op med

fået cirka hundrede million kroner for meget og balanceprincippet gjaldt jo også i tolv så det skal vi lige have styr på

meget fokus på det fremadrettede og derfor støtter vi selvfølgelig den del af forslaget

og diskussion af den kunne konstatere at der var udfordringer på universiteterne i forhold til

forudsætning af et slutresultatet bliver det samme som det hele tiden har været

universiteterne de har i hvert fald lovet os at de

ud fra at ministeren følger op på hvem der så er minister

at flere studerende skal tage en del af deres uddannelse

at vi har diskuteret det her balanceprincip en

uddannelsesinstitutioner generelt modtager flere studerende fra udenlandske uddannelsesinstitutioner end de selv sender studerende på studieophold i udlandet

samtidig med at institutionerne får mulighed for at indskrive og finansiere indgående udvekslingsstuderende også selv om de ligger ud over balancen

og samtidig håber jeg at institutionerne vil bruge muligheden til at sende endnu flere danske studerende på studieophold

en fornuftig foranstaltning for det sikrer at udgifterne til de udenlandske studerende ikke bliver så store at det går ud over de danske

vi kan sende folk ud desværre har

sig svært at administrere og har ikke virket efter hensigten

et større optag af udenlandske udvekslingsstuderende

danske studerende til udlandet og som et direkte resultat

sammen fået en bøde på små hundrede million kr penge som kunne være brugt til bedre undervisning derfor er ændringen af universitetsloven et kærkomment forslag vi opretholder

til at universiteterne selv kan finansiere et ekstra optag af udenlandske studerende i forhold til målsætningen om

et mere internationalt udvekslingssamarbejde

en meget positiv udvikling hvis vi kan øge antallet af danske studerende der læser dele af deres uddannelse i udlandet et udvekslingsophold kan være med til at bygge bro og opbygge faglige og personlige kompetencer og på sigt også styrke danskeres mulighed for job og karriereforløb internationalt det synes vi er

virkelig vigtigt det kan også være kompetencer af en karakter som man ikke nødvendigvis får på et dansk universitet men som kan være attraktive på det danske arbejdsmarked summa summarum balanceprincippet er med til at sikre en harmoni imellem hvad man tager ind og hvad man sender ud og den foreslåede lovændring skal jo netop sikre at det

at finde balancen på den måde undgår vi bøder i millionklassen og pengene kan

nemlig på uddannelse så vi synes også fra sfs side

og at regeringen sætter det på dagsordenen

godt støtte lovforslaget men vi har lige nogle spørgsmål som vi gerne vil have

optager indgående studerende og

ikke går ud over den kvalitet

bliver sådan at nogle universiteter kan få lov at vælge at

studerende man helst vil have det vil vi gerne

på den anden side kan man også sige at det jo kan være meget

optage mange studerende fra udviklingslande

men man skal altså passe på at balancen ikke tipper den sidste ting som

i enhedslisten er at

en glidebane så man begynder

brugerbetaling for alle studerende og

at brugerbetalingen man så opkræver kun gælder

den studerende så universitetet ikke begynder at køre deres økonomi udelukkende

udenlandske studerende til sidst

understrege at vi i enhedslisten stadig væk ikke helt forstår hvorfor en studiefremdriftsreform bliver bedre af

vi synes sådan set man burde smide den i skraldespanden vi stiller spørgsmålene til

der ikke er ræson i regeringens antagelse vi vil dog i behandlingen af lovforslaget fortsat lytte til eventuel ny viden der måtte blive præsenteret for udvalget de maritime uddannelser er nogle af de uddannelser vi kan være stolte af i danmark de har en lang tradition og høj beskæftigelsesgrad samtidig har de maritime uddannelser også en

der skal kunne fungere bedst muligt i liberal alliance er vi interesserede i forholdene for det blå danmark og vi ønsker en fortløbende udvikling og revision af de uddannelser der knytter sig hertil vi er endvidere optaget af at uddannelser i danmark generelt har en kvalitet der gør dem attraktive internationalt både for danske og internationale studerende samtidig ønsker vi ordninger der betyder at danske skatteborgere ikke skal bære byrden for udenlandske studerende der læser i danmark der skal med andre ord være en balance i den måde vi indretter vores uddannelsessystem for udenlandske studerende på og den balance skal være økonomisk rimelig

internationaliseringen af de danske uddannelser danmark skal være et attraktivt land for talentfulde unge fra

og vi skal også sikre at flere danske studerende tager en

i udlandet mange ordførere understregede det netop for at få andre kompetencer og hente dem med hjem til danmark det er jo et væsentligt element i kvaliteten og i relevansen af de videregående uddannelser at vi styrker

vi med det her lovforslag har fået forbedret rammerne

landet på den her løsning og forhåbentlig kan komme godt videre herfra vi giver universiteterne og de maritime uddannelsesinstitutioner mere frihed og også mere fleksibilitet til netop at planlægge deres internationale samarbejder vi har opretholdt balanceprincippet

institutionerne nu har mulighed for at modtage ekstra studerende ud over balancen når de vurderer at det netop er vigtigt i forhold til deres internationale samarbejde og så længe de altså selv finansierer det og selvfølgelig også

universiteterne og de maritime uddannelsesinstitutioner får desuden med lovforslaget sådan som flere ordførere også gjorde det klart den her tre årige periode til at planlægge deres udvekslingsaktiviteter og jeg håber at institutionerne derfor vil bruge den her mulighed til også at lave processer og

et arbejde i gang for at få endnu flere danske studerende til at tage et studieophold i udlandet vi har altså skabt en større fleksibilitet i forhold til balanceprincippet og det er en fleksibilitet som har været efterspurgt på universiteterne og som også fremgår af høringssvarene

og de maritime uddannelsesinstitutioner den samme tidsmæssige ramme for tilrettelæggelsen af deres udvekslingsaktiviteter som netop erhvervsakademierne og professionshøjskolerne

lidt bedre tid til at implementere reglerne om den her automatiske tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for de studerende

i gang med uddannelsen

eu direktiver mens andre indføres alene på et dansk initiativ der lægges op til at

et givent pensionsprodukt yderligere foreslås det at den økonomiske værdi skal beregnes individuelt det er med andre ord et individuelt valg om man ønsker at overføre hele den økonomiske værdi af ens nuværende pensionsopsparing til en anden eller lade den stå

at give finanstilsynet nogle flere beføjelser idet tilsynet er blevet opmærksom på at der er forskellig praksis på området og for at sikre forbrugerne ønsker man at etablere en fælles praksis så nogle pensionskunder ikke bliver dårligere stillet end andre vi er positive over for at der sikres bedre mulighed

for at foretage et valg som er det rigtige for den enkelte opsparer i den konkrete livssituation

mulighed for at få det bedst mulige indblik i den økonomiske værdi af den nuværende opsparing

som en reel valgmulighed

aflønning af ansatte hos værdipapirhandlere som rådgiver og sælger finansielle instrumenter der indføres et forbud mod variable løndele som er afhængige af bestemte salgsmål til detailkunder motivationen for at gennemføre det er at man ønsker at beskytte forbrugerne og sikre dem en korrekt rådgivning desuden ligger forslaget i forlængelse af mifid reglerne og anbefalingerne til variable løndele fra rangvidrapporten det er

gerne bakke op om de vinde der blæser både nationalt og internationalt i forhold til at ændre incitamentsstrukturen bag rådgivning og salg af finansielle tilbud vi støtter ønsket om at beskytte forbrugerne mod rådgivning og salg

øge antallet af salg men vi må også sige at forslaget ikke må blive så rigidt at det hindrer virksomheder i at modtage finansielle finansielle tilbud og rådgivning som kunne gavne dem

vi ønsker at få belyst i den kommende udvalgsbehandling en tredje del af lovforslaget vedrører en række ændringer af den finansielle lovgivning herunder lov om forvaltere

tilsynet får her hjemmel til at føre tilsyn med depositarer for en alternativ investeringsforening og her er begrundelsen at det skal sikres at der ligesom med de almindelige investeringsforeninger også kan føres tilsyn med alternative investeringsforeninger

skulle angiveligt være for at kunne sikre den fornødne efterforskning og indsamling af elektroniske data her vil vi godt

i efterforskningsmæssigt henseende og hvad det så er for nogle ting som vi synes det er rimeligt at udsætte for en efterforskning af den karakter som

en strafferamme på op til seks år hjemler mulighed for

skal vi passe på at vi ikke indfører særlige nationale ordninger som begrænser rekrutteringen af dygtige medarbejdere sådan at vi risikerer at aktiviteter på det her område bare flytter over sundet eller syd for grænsen

meget stort og teknisk kompliceret lovforslag det blev fremsat i folketinget i sidste uge jeg tror at det var onsdag eller torsdag det har været weekend og der er jo unægtelig sket et og andet i det politiske liv i de her dage der er gået og i dag har vi første behandling

er det vanskelige arbejdsbetingelser at give folketinget

en teknisk gennemgang af tingene i folketingets erhvervsudvalg og jeg synes også

mifid

nationale tiltag på området eller hvor der lægges til i en dansk sammenhæng i forhold til det som direktivet foreskriver der er nogle ting

få penslet ud og få forklaret lidt mere

det her meget vidtrækkende lovforslag vi er overordnet set i venstre positive over for for intentionerne men men der er nogle ting der skal klares af og vi må lidt dybere ned i materien når vi kommer til udvalgsarbejdet

vidtfavnende som også den tidligere ordfører lige nævnte jeg skal alligevel gøre et forsøg på at komme omkring de væsentligste elementer i

finansielle lovgivning af primært teknisk karakter en del af lovgivningen handler om at styrke beskyttelsen

den finansielle forbruger de væsentlige elementer

krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening der ejer et realkreditaktieselskab opdatering og revision af reglerne om direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i drift af

de er ansat i risikoafdækning i betalingssystemer

af klageadgangen for afgørelser truffet af operatører af regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter clearingcentraler og værdipapircentraler efter egne regelsæt ligebehandling af mænd og kvinder i forhold til eventuelle valgfrie dele af en arbejdsmarkedspension gennemførelse af visse bestemmelser i

præcisering af bestemmelse om forbrugerombudsmandens tilsyn med lov om betalingstjenester og elektroniske penge ændring af regler vedrørende forvaltning af alternative investeringsfonde indførelse af regler der giver pensionskunder der tilbydes omvalg krav på kompensation og og fastsætter krav til beregningen af denne forbud mod brug af variabel løn der er afhængig af opnåelse af et bestemt

om tilsyn med fælles datacentraler det er afgørende for socialdemokraterne at danmark implementerer europæiske krav til den finansielle sektor rettidigt og sådan at danmark bedst mulig er garderet mod nye finansielle udfordringer det er ikke første gang og det bliver heller ikke sidste gang vi gennemfører en stramning af reguleringen jeg vil især fremhæve forbuddet mod variabel løn rangvidudvalget har i sin rapport om om årsagerne til den finansielle krise anbefalet at der indføres et forbud mod variabel løn der baseres på opnåelse af et bestemt salgsmål

er faktisk utrolig mange delelementer i

det her lovforslag og hvis man alene kigger på den skriftlige fremsættelse fra erhvervsministeren kan man jo læse sig frem til at det her lovforslag indeholder tolv forskellige delelementer

er vi sådan set relativt positivt indstillet over for

de her delelementer men vi synes at det virker lidt provokerende at man vælger at sætte så mange ting ind i det samme

vi synes også det er underligt at man har haft så kort en proces forud for fremsættelsen af det her lovforslag her i folketinget og det vidner ikke om god embedsførelse

dagsorden vi har her i folketinget

af et lovforslag der hedder l syv og tredive

fremsætte et lovforslag om noget der ikke findes i danmark men man ønskede fra regeringens side at få et lovforslag

således at man havde lovgrundlaget på plads hvis der skulle ske at komme en egts det kunne så

helt lovforslag til lovbehandling i folketinget

er der som jeg siger så tolv forskellige delelementer men der er ikke tolv forskellige

sammen i et samlet lovkompleks

at gøre det bedre næste gang som det også er

venstres ordfører herre kim andersen

kigger i det notat vi har fået fra departementet

og departementets kommentarer til dem så er det meget svært at

hvor mange af de her lovforslag der egentlig vedrører eu direktiver

vil stemme for det hvis det er sund fornuft og hvis vi synes at det er noget der har en relevans i dansk lovgivning men som sagt er det meget svært at se det ud af det der er kommet fra ministerens side vi har jo også kunnet se på de høringssvar der er kommet at at det har fyldt utrolig meget set i forhold til at

som består af tre forskellige delelementer hvoraf vi jo tidligere

set før nytår lovbehandlede

at kunne lave erhvervsobligationer på et højere niveau i danmark

men det er bare et problem at det bliver så sammenblandet set i forhold til

vi vil spørge ind til lovforslagets delelementer i det videre udvalgsarbejde hvis det må vise sig nødvendigt og så vil vi

danskere for eksempel skifter arbejde så skifter de også tit pensionsordning

interesse i at tage den gamle pensionsordning og overføre den til den nye

sikrer at den værdi man har på sin gamle pensionsordning

det mener vi er fuldstændig rimeligt og det vil jo også gøre at flere måske lægger deres pensioner sammen så de får mest ud af deres pensionsopsparinger det støtter vi rigtig meget op om det andet element som

følger en af anbefalingerne fra rangvidrapporten

det er ret afgørende at vi prøver at tage ved lære af det der skete i nullerne og lave ny lovgivning der gerne skulle gøre at vi ikke ender i

samme situation igen en af anbefalingerne var at lave et forbud mod

af rådgivere der sidder og sælger

penge i løn hvis man sælger et bestemt produkt så er der

en vis sandsynlighed for at den rådgiver vil prøve at markedsføre det produkt som man får ekstra i løn for at sælge det laver vi nu et forbud imod og det skulle gerne sikre at danskerne får

forskellige værdipapirer vi støtter rigtig meget op om det forbud og er rigtig glade for at regeringen nu er i gang med arbejdet med at følge op på rangvidrapporten og de anbefalinger vi har fået i

den finansielle krise for at undgå en ny af dem samlet støtter vi op om lovforslaget og

især når de er til skade for almindelige småsparere

sådan regulering ved at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning lovforslaget indeholder således en række tiltag som vil resultere i større uafhængighed samt mindske risikoen for potentielle interessekonflikter i sektoren som flere af mine

kollegaer herinde har været inde på så er et af elementerne i lovforslaget netop udmøntningen af en anbefaling fra rangvidudvalget

set mange eksempler på at der har været meget store konsekvenser ved den type af

almindelige kunder er kommet i

eftersom det sikrer at også pensionskunder der tilbydes omvalg af pensionsprodukter får overført den økonomiske værdi af deres nuværende produkt til det nye samt at den økonomiske værdi opgøres efter en individuel beregningsmetode forslaget

fragår deres garantier får kompensation der svarer til den økonomiske værdi som de giver afkald på der sker samtidig ikke en forringelse

da de eksisterende regler stadig sikrer at kunder der ikke tilbydes omvalg eller som vælger at beholde deres nuværende pensionsordning behandles rimeligt med lovforslaget styrker vi gennemsigtigheden som er så vigtig i den finansielle sektor og samtidig sikrer lovforslaget den enkelte mod økonomiske tab i forbindelse

og jeg vil da også gerne påpege at man skal være lidt forsigtig med at pulje så mange

lovforslag selvfølgelig er der nogle praktiske hensyn

hundrede og syv og fyrre sider og dertil kommer

to hundrede og tre og halvfjerds sider med høringssvar

lovforslag her det blev fremsat i

det mener vi ikke er udtryk for god regeringsførelse

som har været heroppe vil kunne fremlægge det her lovforslag detaljeret

selv om der helt givet er nogle gode

kan vi ikke tage stilling til det her ved første behandling det kræver altså at der bliver dykket lidt mere ned i det og

er det jo rigtig mange elementer der skal tages stilling til så her kan vi med sindsro se frem til en god udvalgsbehandling hvor vi kan drøfte alle sagerne i enkeltheder

i dybden med spørgsmål

men der er en principiel sag som jeg godt vil

her under første behandling og det er hele diskussionen om

lovforslaget lægger op til at der er en bonus hver gang man sikrer at pensionskunderne får sådan et omvalg

skal have en sådan bonus er vi helt helt enige i men der er altså nogle problemer i lovforslaget

laver omvalg på men det er rimeligt nok at man så også får sådan en bonus vi mener der er to ting der skal

skal det sikres at det fremover ikke kun er muligt at anvende én regnemetode når man regner

den her omvalgsbonus ude i de forskellige

skal det sikres at definitionen af omvalg omfattet af loven ikke tilsidesætter indgåede

det er vigtigt når vi diskuterer det her i folketinget og med ministeren senere at vi får tydeliggjort at bekendtgørelsen som finanstilsynet

at ophæve én bestemt

det må være muligt også for pensionsselskaberne

der fortsat kan anvendes andre rimelige regnemetoder altså at man ikke

der har været meget usikkerhed hos nogle pensionskunder

man sikrer at såvel de kunder der vælger om

sikre at de selskaber der har anvendt en lovlig beregningsmetode for en del af kunderne fortsat kan anvende den her metode over for de resterende kunder der er tilbage i selskabet

og så at undgå at en tilfældig og ikke særlig udbredt regnemetode

som er udviklet i en dialog og

det foregår på mellem pensionsselskaberne og finanstilsynet

en diskussion af under udvalgsbehandlingen

rammer og forhold omkring

men det er også rimeligt at pensionskasserne kan eksistere i markedet og stadig have noget fleksibilitet samtidig med

alle de andre elementer som jeg vil glæde mig rigtig meget til

vi for små sager vi beder folketinget om at

nævnte en sag vi havde i dag og så kan man jo

nogle gange komme på den tanke at man af venlighed og af hensyn til folketingets medlemmer vil samle tingene fordi man mest betragter det som

kan høre at

fordi man alligevel anser det for ganske mange forskellige forslag som kræver meget tid og det skal jeg

heroppe og melde at man ønsker

i udvalget den tager vi selvfølgelig

så går vi det grundigt igennem ligesom vi også får tid og lejlighed til at

spørgsmål der måtte være i den

at det var meget meget tekniske forslag og at der var meget meget få

ordførere også har været inde på hele diskussionen

omvalg og pensionsområdet er jo meget meget væsentligt

vi får fjernet den usikkerhed der ligger

mikkelsen fra det konservative folkeparti

en diskussion om regnemetoder og andet

skal åbne op for at der efterfølgende er alt for mange fortolkninger

men men rimelige regnemetoder og der kan være forskelligt

det kan være helt fair indgår vi gerne

bedre overblik for for medlemmerne af folketinget så det stiller vi

jeg selv skal ind og finde svarene vi skal simpelt hen konkret have de her tolv forskellige

fra hvilke af dem eu er involveret

og læse op på de her ting og jeg synes jo at det er fint hvis vi får en høring i erhvervsudvalget men en høring om tolv

en gang kan aldrig blive nogen god høring

udtryk for men jeg vil også gerne lige høre

være rimeligt at man fik lidt flere dage til bare i det mindste at læse det igennem det er trods alt lovgivning der skal vedtages og det er vel rimeligt at folketinget

jeg mener at fire arbejdsdage er

lovforslag hvor der er så meget materiale og jeg tror de fleste nok vil

kunne anerkende at det ikke

ikke noget man læser hurtigt igennem hvis man bare gør sig

lidt mere tid ville måske også være en god idé

møde folketingets næste møde afholdes i morgen onsdag den femte februar klokken tretten